mødet er åbnet og jeg beder medlemmerne finde deres

har udvalget taget stilling til en række klager over forskellige forhold vedrørende valget for det andet har arbejdet vedrørt spørgsmålet om godkendelse af økonomi og indenrigsministeriets opgørelser og beregninger for det tredje har det vedrørt spørgsmålet om godkendelse af de kandidater der har opnået valg om gyldigheden af valghandlingen kan jeg sige at vi i udvalget har gennemgået økonomi og indenrigsministeriets redegørelse der blandt andet indeholder de bemærkninger som gennemgangen af stemmesedler og valgbogsudskrifter har givet ministeriet anledning til vi har desuden modtaget

og udtalt os om hver enkelt klage med hensyn til valghandlingen har ministeriets redegørelse vist at der er sket væsentlig færre og mindre alvorlige fejl ved udformningen af stemmesedler ved dette valg end tidligere det kan man naturligvis kun glæde sig over ved folketingsvalget i to tusind og femten var der en del fejl i stemmesedlerne som førte til klager og kritiske bemærkninger fra udvalget så det er godt at man har fået strammet op på det ministeriets redegørelse viser også at der

med brevstemmer en del af det handler om sammenblanding af brevstemmemateriale som følge af

for brevstemmeafgivning til europaparlamentsvalget og folketingsvalget og at brevstemmematerialet til de to typer af valg er næsten identisk det har også affødt forskellige

vi må konstatere at økonomi og indenrigsministeriet har gjort en indsats for at vejlede kommunerne men det har altså ikke kunnet forhindre al forvirring ministeriet har nu oplyst at man ved senere produktion af brevstemmemateriale vil overveje nærmere

ligesom ved sidste folketingsvalg har der været en del tilfælde hvor vælgere har været utilfredse med at skulle oplyse deres fødselsdato inden de kunne få udleveret en stemmeseddel

det er et lovkrav at man skal gøre det og det tjener selvfølgelig et sikkerhedsmæssigt formål men det er altså øjensynligt ikke alle vælgere der er lige begejstrede for det det spørgsmål

har optaget udvalget har været de meget omtalte problemer med indsamling af vælgererklæringer hvor der i hvert fald er to partier der har fundet frem til en måde at omgå reglerne på så de slipper for betænkningstid

for deres stillere og vel at mærke uden at man fra ministeriets side har ment at man lovligt kunne sanktionere det for eksempel ved at erklære vælgererklæringerne for ugyldige det er udvalget kommet med en kritisk kommentar til i forlængelse af en klage fra en vælger udvalget har blandt andet skrevet at udvalget grundlæggende finder det meget utilfredsstillende at det har vist sig muligt for partierne at omgå reglerne uden at det har fået konkrete konsekvenser udvalget har samtidig med tilfredshed noteret sig at der i marts måned i år er indgået en politisk aftale mellem alle folketingets partier på det tidspunkt om at gøre noget ved problemet ved et indføre en ny procedure for indsamling af vælgererklæringer baseret på et offentligt portalsystem det ligger i den politiske aftale at

og beregninger har udvalget behandlet godkendelsen af disse og de samlede opgørelser og beregninger har givet anledning til bemærkninger fra udvalget hvad angår spørgsmålet om godkendelse af de valgte har udvalget ikke været bekendt med forhold som kan tænkes at føre til at nogen af de valgte ikke er valgbare udvalget har herefter følgende indstillinger vedrørende valget i danmark indstiller udvalget i enighed at folketinget godkender det den femte juni to tusind og nitten afholdte valg af medlemmer til folketinget de af økonomi og indenrigsministeriet den attende juni to tusind og nitten fremsendte beregninger og opgørelse af dette valg og de på den omdelte særskilte fortegnelse opførte en hundrede og fem og halvfjerds kandidater som

to tusind og nitten dog således at udvalget i medfør af forretningsordenens

en stykke tre indstiller at første stedfortræder for enhedslisten

i stedet for herre nikolaj villumsen der har tilkendegivet at han ikke ønsker at modtage mandatet

vedrørende valget i grønland indstiller et enigt udvalg at folketinget i henhold til forretningsordenens

rigsombudsmanden i grønland fremsendte foreløbige opgørelse om folketingsvalget i grønland den femte juni to tusind og nitten godkender fru

og fru aki mathilda høegh dam som valgte fra og med den femte juni to tusind og nitten vedrørende valget på færøerne indstiller et enigt udvalg at folketinget godkender det på færøerne den femte juni to tusind og nitten afholdte valg af medlemmer til

som valgte fra og med den femte juni to tusind og nitten jeg skal derfor på

og færøerne

herefter er alle mandaterne i det nyvalgte folketing godkendt men inden vi nu går over til næste sag på dagsordenen skal jeg udsætte mødet sådan at de medlemmer der ikke tidligere har været medlem kan underskrive grundloven

det skal de ifølge grundlovens § to og tredive stykke syv de skal nemlig afgive en højtidelig forsikring om at ville overholde grundloven og det foregår lige her nede under i fællessalen umiddelbart efter at jeg udsætter mødet

klokken fjorten her i salen

og jeg står her med en indstilling fra samtlige partier

der alle indstiller at vi vælger

folketingets nye formand

hermed erklærer jeg herre henrik dam kristensen for valgt og

og jeg går til opgaven med ydmyghed

gennem sine handlinger det er jeg mig meget bevidst om jeg vil lægge alle mine kræfter i at være hele folketingets tillidsrepræsentant og jeg vil behandle alle lige fair og retfærdigt uanset partifarve det er vigtigt for mig at være en samlende person der sammen med præsidiet skaber de bedst mulige rammer om folketingsarbejdet og sikrer gode arbejdsforhold for alle der har deres daglige gang her i folketinget det gælder naturligvis i første række medlemmerne men også de mange dygtige medarbejdere i administrationen og i partigrupperne

jeg har haft den fornøjelse at være medlem af folketinget i fem og tyve år

også meget opmærksom på at jeg nu indtræder i et embede der adskiller sig fra mit hidtidige politiske virke det danske

folkestyre er et fælles ansvar og jeg vil yde mit bidrag til at videreføre og værne om de værdier som folketingsarbejdet står på endnu en gang tak for valget og så går vi videre

i tinget repræsenterede fire største folketingsgrupper ud over den folketingsgruppe som formanden måtte tilhøre udpeger i rækkefølge efter størrelse blandt sine medlemmer henholdsvis første anden tredje og fjerde næstformand til første næstformand har venstre udpeget herre kristian pihl lorentzen

næstformand skal udpeges af dansk folkeparti og det radikale venstre de to partier er jo som bekendt lige store der er mellem partierne opnået

at anden næstformand bliver fru pia kjærsgaard udpeget af folkeparti

er anmeldt følgende valggrupper en gruppe på ni og halvfems medlemmer socialdemokratiet radikale venstre

en gruppe på firs medlemmer venstre dansk folkeparti det konservative folkeparti

der foreligger indstillinger fra grupperne om disse valg navnene på de valgte kan

jeg indbyde til reception i vandrehallen